i dag er der følgende anmeldelse kristian jensen kristian thulesen dahl simon emil ammitzbøll og lars barfoed forespørgsel nummer f to og fyrre titlen på den anmeldte sag vil fremgå af folketingstidende

til at besvare spørgsmål i spørgetimen i dag har statsministeren udpeget udenrigsministeren og erhvervs og vækstministeren til udenrigsministeren er anmeldt følgende spørgere

jakob ellemann jensen til erhvervs og vækstministeren er anmeldt følgende spørgere michael aastrup jensen hans kristian skibby

det er også nogenlunde hvad vi når i første runde har spørger og minister begge op til to minutters taletid herefter følger to runder hvor spørger og minister hver har

jeg giver ordet for det første spørgsmål til udenrigsministeren til herre søren pind

mærke bestemte jødiske produkter jeg vil gerne bede udenrigsministeren om at redegøre for

boykot af israelske fødevarer det er en opfølgning på en eu

den fjortende maj vi har også taget et nationalt initiativ for at styrke den generelle praktiske gennemførelse af adgangen for israelske varer til eu i forbindelse med en associeringsaftale

kun de fødevarer der reelt er produceret i selve israel eksporteres toldfrit

den fortsatte udvidelse med bosættelser imod international lov for det andet er det med til at forhindre mulighederne for en fred både på den måde at de er med til at forskertse de fredsforhandlinger

har et ønske om foregår mellem israel og palæstina og endelig at de er med til i virkelighedens verden at umuliggøre etableringen af en palæstinensisk stat som jeg også tror vi er enige om er et ønske

at der skal være to stater side om side fordi man i virkelighedens verden afgør landkortets mulige udformning i form af de bosættelser man laver

afgørende at gøre tydeligt at varer der er produceret

skal mærkes det er parallelt med en ordning der allerede eksisterer i uk

hvor man ligeledes mærker varer

er det op til forbrugerne selv at afgøre om man vil købe eller ej så det synes jeg er et skridt en dansk regering kan tage for at gøre opmærksom på at den fortsatte udbygning med bosættelser ikke alene er i strid med international lov

gjort sig nogen tanker om men jeg kunne måske så i stedet spørge om ikke udenrigsministeren synes

er en ganske ubehagelig ting at begynde at overveje mærkning af jødiske produkter

man ikke se det dybt ubehagelige

overveje andre og mere hensigtsmæssige måder til at løse det problem som

allerede foretager sig det er det ene

er tale om at mærke produkter fra bosættelserne

søren pind er helt opmærksom på at det er noget fuldstændig andet

et ønske om at vi sikre på at når vi har en særlig privilegeret adgang

er forudsætningen at at de lever op til de internationale aftaler der er

told handelsaftalen mellem eu og israel

adgang for israelske varer men enhver ved jo at der er en konflikt

fuldstændig uhensigtsmæssige i at man fortsætter med udbygningen af bosættelser og det er selvfølgelig det vi kaster vores lod ind

advare imod at gøre det her til et spørgsmål om noget specielt jødisk

det er det hverken fra eus eller min side det er et ønske om

at det er bestemte produkter produceret af jøder

ikke forstå at udenrigsministeren

sådan set

på den måde og nu vil udenrigsministeren altså stemple produkter på den måde jeg forstår ikke at udenrigsministeren ikke kan se

jeg ønsker blot at spørge en gang til og så for sidste gang

kan se det dybt ubehagelige

er varer der er produceret i bosættelserne

fastholder det her så er det et ønske om en antijødisk kampagne

det her er et ønske om klart at fastholde det regelsæt som eu og israel har aftalt nemlig at der er toldfri adgang for varer produceret i israel men det forudsætter i sagens natur at det ikke er varer

bosættelser som også

eu fordømmer som ulovlige

den beslutning udenrigsministeren har truffet nu

og der er jeg egentlig spændt på at se hvad socialdemokraterne vil stemme til sådan et

der drives hetz imod israel

jo tidligere var udenrigsministeren inden han blev udenrigsminister men bare var

herre villy søvndal jo medlem af det firma der hedder boykot israel

ikke ret mange måneder siden faktisk ikke ret mange uger siden at

og jeg spurgte udenrigsministeren hvordan det kunne være at han nu var holdt op med at være medlem af boykot israel og der sagde udenrigsministeren

ikke var det rigtige

blevet det rigtige igen for tanken med en mærkningsordning må jo være at der er nogle varer der skal boykottes tanken med en mærkningsordning må jo være at der er nogen

tanken må være at de varer skal boykottes ellers er

fuldstændig i tråd med det som er udenrigsministerens inderste inderste formål nemlig at genere og chikanere israel og boykotte israel er

sandheden rigtig kommer fra

syn på konflikten mellem israel og palæstina og jeg tror ikke

her diskussion hvis man ikke forstår forskelligheden vores ønske er at man får to stater side om side en israelsk stat

med den sikkerhed sikkerhed en israelsk stat har behov for og så en levedygtig palæstinensisk stat det har været vores grundsynspunkt i mange år

er europas synspunkt det er verdens synspunkt at der er behov for to lande

nuværende udvikling i mellemøsten

vores opfattelse er det de ulovlige bosættelser

udvidet inde på palæstinensisk land det betyder at man nedriver palæstinensiske huse

har et ønske om to stater der skal bo side om side

er forudsætningen at man ikke afgør det her på landjorden

fortsætte med at lave ulovlige bosættelser

lave de her ulovlige bosættelser

er et behov for at gøre noget for at sige meget tydeligt til israel at det

fordi de er med til at forhindre både fred

ulovlige bosættelser altså vi taler om byer det er ordentlige byer der er stillet op og hvor der

arbejder i samaria og judæa

i mellemøsten

at der ikke må have lov til at bo jøder på vestbredden

ikke bo jøder i samaria og judæa

jo masser af muslimer masser af arabere der bor

har det grundlæggende synspunkt at det israel gør i øjeblikket er at etablere ulovlige bosættelser

søren espersen står fuldstændig alene

så at jeg

en ret til at leve i frihed har en ret til at leve i en økonomisk bæredygtig stat det er lige præcis det den her debat drejer sig om skal også en palæstinensisk befolkning have mulighed for at leve i frihed leve i en økonomisk bæredygtig stat

verdenssamfundet som eu synes de skal hvis det skal nås

for at sige til israelerne det er ikke i orden at bygge på anden mands jord det er ikke i orden

rive huse ned og etablere bosættelser

udlægge det til at være antiisraelsk antijødisk

det er det der er udgangspunktet for den israelske regering men når udenrigsministeren siger at man ikke kan leve i frihed fordi man har jødiske naboer så synes jeg det er at stramme den en lille smule

den tankegang overhovedet men lad det nu ligge vi når ikke til enighed om det men når der nu skal mærkes

speciel opfordring til boykot af enkelte varer kunne udenrigsministeren så

mit sidste spørgsmål forestille sig at vi lavede nogle særlige mærkninger for iranske varer

særlige ordninger for saudi arabien

hænderne af folk efter forgodtbefindende

organer fra henrettede personer

mærkningsordning i forhold til de tre lande

en chance for en levedygtig stat hvis det er rigtigt at bosættelserne umuliggør det

verdenssamfundet står hvor de står i synspunktet på bosættelser jeg har

søren espersen står et helt andet

om vi så skal mærke varer fra hele verden nej vi forholder os i øjeblikket meget specifikt til en situation

den særligt begunstigende handelsaftale der gør at varer toldfrit eller næsten toldfrit kommer fra israel ind i eu når man har sådan en særligt begunstigende handelsaftale

af varer som kommer fra de israelske bosættelser

hvilken effekt forventer udenrigsministeren der vil være

butikskæder på nær én er gået ind

forbrugerne meget konkret skal forholde sig til om

vil være med til at lægge det fornødne pres på israel i retning af at opgive

at danskerne butikskæderne på linje med storbritannien vil lave den her mærkning som er en frivillig mærkning så er det jo forbrugernes opgave at forholde sig til

eu også samlet har forholdt sig til

til mine to foregående kolleger der handlede om at man har gjort det i storbritannien

udenrigsministeren at når man i danmark indfører en mærkningsordning

set hensigten med manøvren når fru gitte lillelund bech så spørger om det betyder at vi får løst grænsedragningen

jeg tror bare at det er afgørende at man har to forløb der kører parallelt og gensidigt påvirker hinanden det ene forløb er forhandlinger der foregår

grænsedragninger om jerusalems fremtid om tilbagetrækning fra bosættelser og

der sker ikke rigtig noget de står stille jeg tror at forudsætningen for

få noget til at ske er at lande bidrager og lægger det pres der er nødvendigt eu lægger pres danmark lægger pres verden lægger pres og så er det mit håb at det kan være med til at fremme den situation som er vores ønske nemlig to stater der kan leve side om side

at lægge det pres der skal til for at få

parterne til at sætte sig sammen

nu den danske befolkning der skal sørge for at lægge pres på

bekræfte at det forslag som

kommet med går væsentlig videre end det man har aftalt blandt eus

for at forhindre bosættelserne

jeg tror ikke at alle er opmærksomme på hvor ødelæggende

den fredsaftale som vi alle sammen ønsker men

at man efterfølgende vil være i stand til at etablere en levedygtig palæstinensisk stat når man bruger bosættelserne til at rive områder væk fra hinanden så der ikke længere er sammenhæng

er risikoen at hele det store ønske som jeg også tror fru gitte lillelund bech deler om at få en palæstinensisk stat side om side med en

vi brug for at alle lægger det fornødne pres

i ukraine og og polen

er sikkert mange danskere der glæder sig til at følge

landsholdet der forhåbentlig klarer sig godt i forbindelse med turneringen men det har været debatteret i både

de forskellige lande politisk skulle bakke

arrangementet ved at sende ministre af sted

der allerede nu har signaleret

de vil gerne betakke sig for en

ved simpelt hen at blive væk fra det pågældende arrangement den danske regering har været meget

flertal i folketinget inklusive enhedslisten har meldt klart ud at man ikke ønsker

acceptere det ukrainske styre og dets mishandling af for eksempel

vil høre udenrigsministeren om det så også betyder at regeringen vil efterleve det politiske flertal der er i folketinget

de borgerlige partier og enhedslisten

regeringen så følger op og siger vi sender heller ikke nogen ministre af sted til

også blandt udenrigsministrene den fjortende maj to

jeg er helt enig i spørgerens udgangspunkt nemlig at vi har at

som på mange måder går den forkerte vej i forhold til almindeligt anerkendte demokratiske rettigheder ikke alene med tymosjenko

en række af hendes tidligere ministerkolleger der er fængslet det er jo ikke en ordentlig måde

jeg havde et møde med den ukrainske premierminister

i forbindelse med nogle associeringsaftaler vi har sagt til ukrainerne at så

gør i demokratisk henseende er vi ikke i stand til at undertegne nogen associeringsaftale den er teknisk færdigforhandlet men den bliver først underskrevet

på linje med det store store flertal af de europæiske lande

til at lægge det maksimale pres på styret det har allerede virket på den måde at tymosjenko er kommet under lægebehandling

på hendes tilstand men det er jo ikke nok vi skal have dem tvunget til at optræde ordentligt demokratisk spørgsmålet

det bedst ved på nuværende tidspunkt at sige at vi ikke kommer som et enkelt land vel har sagt nemlig holland eller gør man det bedst ved at bruge perioden til at lægge pres på og sige at vi forudsætter

demokratiske reformer og så gør vi regnebrættet op til slut som er den danske regerings position og som i øvrigt er positionen hos hovedparten af de europæiske lande

sætte den associeringsaftale på spil som sådan set hele tiden har været på spil

en realitet hvorimod

det at der kommer nogle forskellige ministre

politiske opposition i ukraine at

være med der er ikke sket de fremskridt der skal til

regime og det styre der i øjeblikket er i ukraine

er rigtig mange danskere der synes at

skal deltage med vores gode fodboldhold

sidde og trone sammen med ekskommunisten janukovytj der jo står bag alle de her mishandlinger af de politiske modstandere som finder sted i øjeblikket og det er jo ikke kun tymosjenko

så lang tid i opfører jer som i gør demokratisk så underskriver vi ikke den her associeringsaftale jeg havde som sagt et møde med premierministeren hvor vi fra dansk side og dermed også fra eus side i meget klar tekst at det er

eus position at den aftale ikke undertegnet medmindre der er klare demokratiske fremskridt det er det store pressionsmiddel vi har så er det spørgsmålet om det har en dramatisk betydning om der kommer en minister

det store store flertal af eu landene

rigtig klog position for det muliggør at vi kan

nu hvor vi er så tæt på det her mesterskab og hvor der er sket så mange krænkelser af almindelig lov og ret over for befolkningen i ukraine

at det var i danmark hvordan ville omverdenen så ikke reagere hvis den nuværende regering havde sat den gamle regering i fængsel det er jo mere eller mindre det der er sket

bananrepublik værdigt når man gør det på den måde

julia tymosjenko har fået lægehjælp af en tysk læge men hvad med alle de andre politiske modstandere

og den befolkning som bliver indestængt og undertrykt selv om de jo egentlig havde lavet en revolution der ville gøre at de fik demokrati og nærhed i forhold til eu så mit kernespørgsmål til udenrigsministeren er altså vi har venstre konservative dansk folkeparti liberal alliance og enhedslisten der siger til ministrene at holde sig væk det vil sige mener et flertal i folketinget

så har vi en regering der i indtil videre også i dag fastholder at man vil med til det her europamesterskab og sidde på tilskuerrækkerne kan ministeren ikke godt se at regeringen kan få et problem hvis man ikke lytter til hvad et flertal i folketinget siger

rolle i dansk politik tror jeg godt man kan sige som støtteparti

den foregående regering så var der en

diskussion der minder meget om den her i forhold til

var en meget stor beundrer af

tror jeg godt man kan sige herre anders fogh rasmussen at man skulle være

forsigtig med at blande sport og politik sammen og han gik ud dengang og advarede mod en

ender og så vil vi tage en beslutning til slut det har været regeringens

det israelske spor jeg vælger det israelske og taler lidt videre om om udenrigsministerens

temmelig symbolske da den er frivillig mærkningsordning for produkter der er produceret i israelske bosættelser

der er produceret under forhold som den danske regering og flere andre europæiske regeringer siger nej

det lige er bosættelserne man man kaster sig over her hvad med børnearbejde hvad med tvangsarbejde hvad med utrolig dårligt arbejdsmiljø hvor er det grænserne går for

som også venstre hylder

bosættelserne jamen fordi bosættelserne er så ødelæggende

men jeg tror at venstre anerkender at bosættelserne er noget af det mest ødelæggende for at man kan få fredsforhandlingerne i gang

hvis man er tilhænger af en tostatsløsning altså to stater ved siden af hinanden der bor i fred og fordragelighed og med internationale garantier så er man selvfølgelig også nødt til at reagere når en part vanskeliggør

danne en tostatsløsning og der har vi så valgt en facon

storbritannien også har nemlig

mærke varer der er produceret i ulovlige bosættelser det betyder at forbrugerne i danmark så selv kan tage stilling

eller ej det er

om flere og yderligere mærkningsordninger for eksempel som der blev spurgt om før

benzin fra saudi arabien hvor man jo altså hugger hænderne af folk der ganske vist har stjålet men alligevel og hvor kvinder ikke må må gå med håret løst eller usa som stadig væk har guantánamo

var imod da han var herre villy søvndal men

skal vi mærke varer fra texas

der har man også dødsstraf hvad hvad er de næste initiativer

sted men ikke gør det samme over resten af verden så kan man intet foretage sig og så vil jeg advare mod sammenligninger mellem usa

tæt og nær allieret af danmark vi kommer lige

usa er meget glad for mange af de ting

tæt samarbejde det har vi i øvrigt også med israel men det er jo netop i tætte forhold man

at en langt større del af verden burde sige fra over for ulovlige bosættelser

og derfor hvis man ville israel det godt synes jeg

man med meget høj røst skulle sige lad være med at fortsætte med de bosættelser der ødelægger alle de fremtidsmuligheder

de er tætte allierede tætte venner og at man derefter argumenterer for at man skal sige fra over for netop tætte venner det håber jeg ministeren selv kan se

interessant her er at den her mærkningsordning tager udgangspunkt i bosættelserne altså de områder som israel ikke retmæssigt opfører ejendomme på betyder det at regeringen har lagt sig fast på grænsedragningen

ud over de stridende parter har den danske regering lagt sig fuldstændig fast på den her grænsedragning eller vil man hvis grænsedragningen bliver anderledes end den man jo begribeligvis må lægge op til i mærkningsordningen så

afgørende at anerkende at fn spiller en afgørende rolle i det her ekstremt vanskelige spørgsmål ikke kun om grænsedragningen men også om jerusalems

så mange spørgsmål og jeg tror det vil være rigtig uklogt hvis hvert eneste land satte sig ned

den centrale rolle dels at sikre at det foregår ved forhandlinger og opfordre til forhandlinger pointen med

bosættelserne er at det da umuliggør at reelle forhandlinger kommer i gang

hvis de kom i gang ville udvidelsen af bosættelserne være det der umuliggjorde at man i virkelighedens verden kunne danne en sammenhængende palæstinensisk stat derfor synes jeg at alle

mennesker rundt om på den her jord og holder af palæstinensere og israelere

erhvervs og vækstministeren først

de danske virksomheders syn på regeringens planer

nye sukkerafgifter det er jo sådan at

den nye regering har vedtaget at man vil finde et provenu

milliard kroner ved at lægge om på og øge

men tingene hænger altså sammen set i forhold til at det netop er de danske erhverv som ser ud til at komme under stort

se frem til at sukkerafgifterne

hvordan man fra erhvervsministerens side ser på de planer som man barsler med i skatteministeriet jeg vil også gerne høre

erhvervsministeren kan bekræfte eller afkræfte at erhvervsministeren også er

regeringen lægger frem er den samlede regerings

afgiftspolitikken vil jeg anbefale spørgeren at

om erhvervspolitik er at vi har et erhvervsklima som sikrer at vi kan både fastholde og udbygge beskæftigelsen i danmark det gør vi på en lang række områder blandt andet ved initiativer som spørgeren selv har medvirket til

såkaldte udviklingspakke hvor vi skaffede supplerende finansieringskapital

på danske virksomheder jeg var forleden i nordjylland hvor jeg

de har haft mulighed for at lukke en af deres fabrikker i

det viser jo at der faktisk er mulighed for også at udvikle decideret gode danske produktionsarbejdspladser både for 3fere og smede og det synes jeg vi skal være stolte af på trods af at vi er udfordret på vores konkurrenceevne som jo igennem de sidste ti år er faldet vi

i forbindelse med de her nye forslag om at øge

første januar to tusind og tretten

job og beskæftigelse og konkurrencevilkår for danske

derfor jeg har meget vanskeligt ved at forstå

inderligt ønske om at få bremset de her

det går ud over folk som skal betale mere for deres dagligvarer

sige det samlede skatte og afgiftstryk

den måde som vi kan arbejde og producere på i danmark på nøjagtig samme måde som de initiativer vi kan

forenkle virksomhedernes regelbyrde og understøtte eksportmulighederne altså alt spiller jo ind på den måde som dansk erhvervsliv fungerer på og dermed også den samlede sum af muligheder for at etablere nye arbejdspladser derfor arbejder

meget målbevidst på at etablere en erhvervs og vækststrategi som vender den udvikling som vi har været vidner til igennem de sidste ti år hvor konkurrenceevnen stille og roligt

nu nævnte jeg så et eksempel på en virksomhed som faktisk har haft mulighed for at trække produktionen tilbage til danmark og det vidner jo om at vi har nogle muligheder

fastholde og udvikle produktionsarbejdspladser i danmark og det ligger både mig som minister

som fører job tilbage til danmark inden for armaturbranchen og laver lys

i danmark og det er en industri som har en god solid geografisk

nordjylland de ligger på sjælland nede på møn kelsen for eksempel

karen volf som jo ligger nede ved stege så det er store danske fabrikker som ligger i udkantsdanmark og i mange af vores landdistrikter og det også nogle job som vi meget nødig vil se gå fløjten derfor spørger jeg bare inderligt ministeren om ikke det giver en vis bekymring hos erhvervsministeren

i socialistisk folkeparti at at partikollegaen som så er skatteminister barsler med at øge de her afgifter med to hundrede million kroner og dermed

set bare mit inderlige håb at erhvervsministeren vil tage det med i sine videre overvejelser

i sidste uge var jeg med en erhvervsdelegation på seks og

virksomheder i korea den største erhvervsdelegation nogen sinde i asien hvor blandt andet kelsen

fantastisk god produktion af både småkager og emballage i danmark

småkager både i korea i

gode danskproducerede varer også sukkerholdige varer som kan gøre

på eksportmarkedet så også her synes jeg

er i gang med med hjulpet af den eksportstrategi

nye regering har lagt frem at udvide deres eksport

til erhvervs og vækstministeren er af herre michael aastrup jensen

har været et uheld i limfjorden hvor limfjordsbroen blev beskadiget og derfor har ministeren meget klogt synes jeg jeg besluttet at indføre en skærpet lodspligt i området problemet er bare at man i samme pressemeddelelse bruger én linje på at fortælle at man også

der må jeg indrømme at jeg er meget meget forundret

som skulle sådan muliggøre at det skulle tages op på samme måde

være totalt i modstrid med det arbejde som der ellers er et udvalg

kigge på hvordan og hvorledes man skal tage hele lodspligten op men har ministeren valgt at sige nej det arbejde venter vi ikke på det lægger vi bare til side og så indfører vi den her skærpede lodspligt uden overhovedet at inddrage randers havn randers kommune eller nogen andre danske havne for eksempel

sikkerhedsmæssige foranstaltninger eller miljømæssige foranstaltninger det sikkerhedsmæssige har vi belyst der

når det det miljømæssige har randers havn jo tidligere skrevet til ministeriet

værre end en grundstødning som har haft en miljømæssig konsekvens overhovedet ikke derudover

materielt problem

med hvordan lodsreglerne er i i de forskellige dele af det danske farvand og de har vurderet at det vil være

randers fjord i nakskov fjord og så vidt jeg husker også ved avedøre

den aktuelle sag fra limfjorden det er det der er baggrunden for det

lægger til grund at når lodstilsynet kommer med den anbefaling via søfartsstyrelsen er det er fornuftigt

i limfjorden har set på

er lodstilsynet har anbefalet og på den baggrund har vi skærpet lodspligten i de pågældende

det vælger man ikke at vente på man bruger et uheld ved en jernbanebro over limfjorden som undskyldning for at snige noget ind ad bagdøren

en problemstilling der overhovedet ikke er relevant

randers og det her har altså økonomiske konsekvenser det har økonomiske konsekvenser for randers havn fordi det er danmarks eneste flodhavn og det vil sige at hvis man går ind og stiller krav om at der skal være lodspligt ved størstedelen af de anløb

som absolut ikke har brug for at arbejdspladser forsvinder men derimod gerne det modsatte

kan undskylde sig med at det er noget lodstilsynet har

situationen er jo den at man har et udvalg i gang

i limfjorden der er årsag til at lodspligten bliver skærpet andre steder i danmark der er en samtidighed i det men

forstået på den måde at der i øvrigt også

har fundet sted af lodspligten i limfjorden eksempelvis i forhold til det der sker i i randers fjord men men jeg

kommer anbefalinger fra lodstilsynet som jo bygger deres anbefalinger på

konkrete erfaringer lodserne har gjort ved sejlads

ved limfjordsbroen ved jernbanebroen der går over limfjorden og så er det lige nævnt i en sidebemærkning der fylder halvanden linje

sammenhæng har besluttet at indføre skærpet lodspligt blandt andet i randers så det er nu altså i pressemeddelelsen som ministeren selv har sendt ud

skriver de her ting det med udvalget vælger ministeren slet ikke at svare på og det synes jeg

vi har nedsat et udvalg som nu i godt to år

skal være det har man nu valgt at se fuldstændig forbi

virkelig har brug for vækst og ikke det modsatte jeg må

kun appellere til ministeren om at han vælger at kigge på det endnu en gang så ikke mindst udvalgsarbejdet

dybere at det er rigtigt at

en samtidighed i udmeldingen i den pressemeddelelse som

der er i randers fjord

baggrund for at lodstilsynet har anbefalet at der sker en skærpelse

det skal jo ikke skille os mere ad end at vi når spørgeren nu mener at der er foregået noget som kunne være foregået på et bedre grundlag så kigger på det

timen for de uforberedte spørgsmål jeg skal her udsætte mødet

det første spørgsmål er til statsministeren af fru lykke friis

uddybe hvordan hun i den verserende diskussion om en eventuel ministeriel boykot af slutrunden i fodbold i ukraine på sit pressemøde den femtende maj to tusind og tolv på en og samme tid kan mene at sport og politik ikke må blandes sammen

det har vi faktisk også en stærk tradition for i danmark at forsøge at undgå

at den ansvarlige minister vil

været tilfældet ved tidligere sportsbegivenheder for eksempel

beijing i to tusind og otte hvis nogen skulle have glemt det

forsøge at undgå at

jeg tror netop det er afgørende at man først tager stilling

også den linje som de fleste eu lande har givet udtryk for som ordføreren ved

det drøftet på udenrigsministermødet den fjortende maj og jeg er helt sikker på at den drøftelse

af de sager der har fyldt mest når vi har set på menneskerettigheder

i mange lande og er blevet diskuteret vidt og bredt

parlamentet ser på spørgsmålet i morgen hvor de har en afstemning jeg må sige at da sagen starter hører vi intet fra regeringen der hører vi primært noget om en anden sag det var det såkaldte twitterforbud hvor det åbenbart var mere relevant at forholde sig til

dbus twitterforbud end at se på ukraine

så efterfølgende til en klar afvisning af boykotten kulturministeren kommer var så budskabet og nu er vi så landet i den position som statsministeren nu har redegjort for at man afventer den endelige beslutning om deltagelse samtidig med at man så siger at man undlader at blande sport og politik sammen

bolden gives op om seksten dage og at statsministeren endnu ikke har besluttet sig for hvilket mål hun vil stå i

at man under ingen omstændigheder blander sport og politik sammen

det lige meget hvad der end sker i ukraine

mange lande i europa der melder ud

jo relevant at spørge hvad skal der til for at statsministeren beder kulturministeren

undrer mig meget

regeringens linje er klar vi ønsker ikke at sammenblande sport og politik regeringen går ikke ind for en boykot af de olympiske lege og vi bakker fuldt ud op om danske

deltagelse i de olympiske lege i forhold til åbningsceremonien er udgangspunktet at regeringen vil deltage i åbningsceremonien dog med det forbehold at den endelige beslutning først træffes på baggrund af en samlet vurdering

stort set det samme som danmark

at støtte op om de danske sportsfolk uanset om det er

op om det danske hold og derfor deltager vores kulturminister som udgangspunkt i det her

også behov for at vurdere situationen løbende og som så mange

og undlade at kaste mig ud i en citatkrig men når statsministeren nu selv gør det så lad mig citere følgende

politik sammen hver dag og alle vegne og der er meget politik i at et land får nogle af de her store arrangementer

for det er jo altid en sammenblanding og så må forholde sig til hvordan man står i den

af den tidligere udenrigsminister herre mogens

sport og politik sammen det er åbenbart princippet

hvad skal der konkret ske før kulturministeren skal blive hjemme pression virker jo kun hvis man bliver konkret

om julia timosjenko

vi andre skal holde øje med for jeg minder statsministeren

venstre mener mener venstre

at boykotte mesterskaberne eller mener venstre at man skal se tiden an lægge maksimalt pres på ukraine og så beslutte sig når man kommer tættere på mesterskaberne

på det venstre mener og det regeringen mener og

minder meget om det den tidligere regering

at kunne indgå med ukraine som vi jo holder tilbage

i hinandens politik kernen er at vi alle sammen ønsker at der skal være bedre menneskerettigheder i ukraine vi kæmper for det det gør vi sammen i eu i forhold til ukraine

meget varsomme med at sammenblande sport og politik

og bakker op om det danske landshold

og ser hvordan tingene udvikler sig op mod mesterskaberne

statsministeren blander jo netop sport og politik sammen når statsministeren fortsat holder døren åben for at danmark bliver

at man så må bryde med det princip og venstres holdning er jo klar fordi vi har jo sagt

en mærkbar forbedring ellers skal ministre blive hjemme

vanskeligt lige her og nu at få øje på den mærkbare forbedring i betragtning af at myndighederne i ukraine jo har meldt ud

man først ser på sagen igen den syvogtyvende juni

der mærkbart skulle ændre situationen men jeg kan forstå

hensyn til det regnebræt så lad mig derfor spørge om noget andet i den forbindelse der er seksten dage til em går i gang det danske formandskab har jo betonet at kampen mod menneskerettigheder er en høj prioritet for det danske eu formandskab

det danske eu formandskab gøre noget aktivt i de her kommende seksten dage for at finde en fælles holdning i ukrainespørgsmålet

hvad venstre egentlig mener

at man skal overvære kampene i ukraine

i situationen i ukraine og man følger sagen

utrolig nødig blande politik og sport sammen i udgangspunktet vil vi meget

og det er vores udgangspunkt

vente med at tage endelig stilling til vi har set hvordan tingene udvikler sig i ukraine i de kommende dage

de europæiske lande som har fuldstændig samme position og jeg er også skal jeg sige en gang til

ministeren enig med sin partifælle socialdemokraternes retsordfører ole hækkerup der ifølge tv avisen den

en og tyve i forhold til forældelsesfristerne i sager om seksuelt misbrug af børn sagde at vi ønsker længere forældelsesfrister fordi vi gerne vil have at dem der har gjort det her bliver fanget så de ikke kan gøre det igen og for at sørge for at ofrene får retfærdighed derfor vil

forældelsesfristerne og vi vil gerne forlænge dem betragteligt og hvorfor stemte socialdemokraterne i bekræftende fald så så sent som den trettende marts to tusind og tolv imod i folketinget

overvejer i den forbindelse også forældelsesfristerne i sager om seksuelt misbrug af børn og som jeg tidligere

forventes straffelovrådets arbejde med kommissoriet om straffelovens kapitel fire og tyve om seksualforbrydelser at være afsluttet kort tid efter sommerferien jeg mener derfor at det er for tidligt at

på den politiske diskussion om eventuelle ændringer af de gældende forældelsesfrister i disse sager og regeringen vil derfor således afvente straffelovrådets

eller andet sted handler det her jo om

er overensstemmelse mellem det et parti siger og det et parti gør og det kan man roligt sige der der ikke

først sker der det at dansk folkeparti fremsætter et forslag i folketinget

den tiende maj og siger

trettende marts

der har været udsat for et seksuelt misbrug og

i en sen alder efter de er fyldt otte og tyve år vil have mulighed for at rejse sager når det gælder pædofili

i forhold til søskendeincest som

specielt kvinder men også mænd

kan få lov til på grund af at der er de her forældelsesfrister

godt tænke mig at høre justitsministeren om ministeren ikke selv kan se

i tv avisen og det lyder jo godt vil komme en kvinde til undsætning

gruopvækkende bog

har rejst en vigtig debat men i realiteten så alligevel ikke når det kommer til folketingets spørgetid i dag eller for så vidt den afstemning der var i marts måned vil gøre noget ved problemet

regeringens opfattelse at det er for tidligt at tage hul på den politiske diskussion om eventuelle ændringer af de gældende regler for forældelsesfrister i de her sager som handler om seksuelt misbrug af børn

understrege som jeg også har gjort tidligere i debatterne at både regeringen

lægger stor vægt på at der selvfølgelig er en effektiv indsats mod seksuelt misbrug af børn

uenige i at det er en af de mest afskyelige forbrydelser der findes derfor lægger regeringen selvfølgelig også meget vægt på at

seksualforbrydelser men når

den tidligere regering bakket op om at straffelovrådet

straffelovrådet sidder og kigger på er lige nøjagtig det her spørgsmål det er alvorlige sager der er

ergo er det vigtigt at det er ordentligt gennemarbejdet

gennemtænkt inden man drager konklusioner

her område afvente det og så tager vi stilling til det efter sommerferien når resultatet af arbejdet i

sige at det som socialdemokraternes retsordfører herre ole hækkerup sagde

tiende maj om at

er der en vigtig diskussion som berører os alle den har vi alle sammen mulighed for

det er alvorlige forbrydelser som bliver begået det er alvorlige overgreb

igennem mange år derfor ser vi på det her område nu

det vigtigt at det nøje overvejes hvad man skal gøre det mente den tidligere regering

er færdigt kort efter

der betyder at når man er fyldt otte og tyve år

seksuelt misbrug af børn det har dansk folkeparti aldrig

fjerne de her forældelsesfrister men kan vi ikke

kan vi i det mindste udstyre de kvinder og mænd der har været udsat for seksuelt misbrug med det gode kort på hånden at de trods alt

det kan man så gøre ved at lave en kraftig forlænget

det er jo egentlig også det som socialdemokraternes

derfor kan jeg ikke konkludere andet ud fra det ministeren siger

når der er tv på og fortælle at

når det kommer til stykket i folketingssalen vil

at reglerne faktisk bliver ændret så vi kommer lisbeth zornig andersen og andre der har været udsat for seksuelt misbrug

der kan gå et år måske længere før der kommer lovgivning og vi kan komme de kvinder og mænd

nok lad mig bare understrege at regeringen ser med stor alvor på de her forbrydelser

om at se på området

og derfor skal der ses på det med tilsvarende alvor det er det der finder sted nu der er ingen der kan være uenige i at det her

det kan ikke komme som nogen overraskelse

bag de her forbrydelser seksuelt misbrug af børn er en modbydelig og forfærdelig forbrydelse det skal tages meget alvorligt skal der ske ændringer og det ser vi på nu

tages med tilsvarende alvor derfor er

gennemarbejde sagen gennemarbejde spørgsmålet og så får folketinget efterfølgende mulighed for

omfattende lempelser af udlændingepolitikken vil komme flere eller færre asylsøgere og familiesammenførte og hvordan vil ministeren sikre at myndighederne kan holde trit med den mulige

medvirker til at fremme integrationen reglerne skal understøtte at de udlændinge der kommer til landet som led i blandt andet ægtefællesammenføring

der stilles klare krav om en aktiv indsats for egen integration i det danske samfund på ægtefællesammenføringsområdet har regeringen jo i samarbejde med enhedslisten og liberal alliance

vi afskaffede et usmageligt og også forhadt pointsystem som var udtryk for rendyrket uddannelsessnobberi de netop gennemførte ændringer af ægtefællesammenføringsreglerne er et bevis på at udlændingepolitikken nu er kommet tilbage på midten af dansk politik ændringerne indebærer at de betingelse for ægtefællesammenføringer

i hovedtræk nu bliver genindført fire og tyve års reglen og tilknytningskravet er den robuste kerne i dansk

indeholder jo en beskrivelse af hvilke konsekvenser ændringerne har det fremgår således af bemærkningerne til lovforslaget som jeg også

redegjort for blandt andet her i salen i forbindelse med besvarelsen af det spørgsmål der hed

og fem og tyve at det skønnes at der på baggrund af lovforslaget årligt kan blive meddelt yderligere op til tusind opholdstilladelser til familiesammenførte ægtefæller med videre

der var tilfældet før indførelsen af pointsystemet og gebyrerne på familiesammenføringsområdet lad mig i den forbindelse endnu en gang erindre om hvad tidligere statsminister herre lars løkke rasmussen udtalte i sin åbningstale til folketinget 2009 i et tæt samarbejde med dansk folkeparti har vi fået indvandringen under kontrol

vedblive med at føre en robust og retfærdig udlændingepolitik på både familiesammenførings og asylområdet

i øvrigt henvise til at det fremgår af regeringsgrundlaget fra to tusind og elleve at regeringen ikke har planer om at ændre kriterierne for hvem

få asyl i danmark det må således være indbildte lempelser

at høre justitsministerens besvarelse af det her spørgsmål

både før valget og åbenbart også nu vil man gerne give indtryk af

fortsat har en forholdsvis stram udlændingepolitik i danmark ministeren siger at

har bevaret fire og tyve års reglen

tilknytningskravet men virkeligheden er jo at de krav og regler bliver udhulet

tilknytningskravet det har

regnes med at der kommer tusind flere familiesammenføringer her i to tusind og tolv med dertil hørende ekstraudgifter for skatteborgerne i en tid hvor man i øvrigt sparer mange steder

europarekord i skattetryk

altså at bruge flere penge på udlændinge der kommer til danmark og vil have familiesammenføring

se præcist hvordan tingene udvikler sig

trække de seneste tal på udlændingeområdet

at de ting ikke virker det gjorde de tidligere

udlændingeområdet og følge med i hvor mange der søger asyl hvor mange der får familiesammenføring

men hvis man kigger andre steder hen i mediebilledet

ikke svært at finde tal der viser at der er et problem og et stigende problem i auderødlejreren må man modtage flere asylsøgere nu og

der er flere asylsøgere der ikke kan få

fordi de ikke kan blive sendt tilbage så jeg må spørge regeringen hvordan vil

dæmme op for den her udvikling som bliver værre og værre hvad gør regeringen

meget klart for ham at det regeringen gør

tilbageføre fire og tyve års reglen til det der var gældende før pointsystemet hvad betyder det det betyder rent faktisk at vi lukker de huller som

solidt og robust fundament

det sagde han så i to tusind og ni altså et år tidligere end det

altså siger at man har fået indvandringen under kontrol i samarbejde

som den var i to tusind og ti

lovgivning for eksempel på miljøområdet eller på arbejdsmarkedsområdet

fordi der hele tiden kommer nye udfordringer

ville justitsministeren for gøre hvis det nu var justitsministerens egen privatøkonomi

i to tusind og ti lad os bare agere som vi gjorde i to tusind og ti for det er sikkert godt nok

gør jo netop at vi hele tiden er nødt til at være på tæerne for at sikre en fast og fair udlændingepolitik

mere værd end en almindelig håndværker

som betyder at udlændingepolitikken er kommet tilbage på midten af dansk politik

robusthed

liberal alliance det er klart

har den faste og den fair udlændingepolitik man kalder den robust men

laver nogle aftaler hen over midten så

siden to tusind og et hvor den tidligere nyrupregering

få ministeren til reelt at erkende men jeg tror bare vi behøver at kigge på

komme med alle mulige forklaringer om at man synes

noget men men det der er konsekvensen af det regeringen

ifølge røde kors er presset

man har måttet tage hoteller og feriecentre i brug

udvide auderødcentret der er nu ni hundrede og firs asylsøgere

stadig væk er i danmark selv om de ikke kan få asyl hvad vil regeringen gøre ved det

efterladt med en meget stor oprydningsopgave

som

ligger længere tilbage det

en hel række ting som vi gerne med til at se på

at få sendt folk tilbage og det er

og som vi arbejder målrettet på at løse

hvorfor han under førstebehandlingen af l en hundrede og tre og tredive udtalte at der er ingen ændringer i forhold til selve den økonomiske

når ministeren i svar på spørgsmål nummer ti den ottende maj skriver det vil herefter være op til de enkelte ministerier helt eller delvist at fastholde gældende

fordeling af de almennyttige tipsmidler men ikke en ændring i selve den økonomiske fordelingsnøgle mellem hovedformålene

den bestående ordning med fordeling af midlerne efter objektive kriterier i retning af en ikkemekanisk fordelingsmodel det vil sige baseret på konkret stillingtagen til hver enkelt ansøgning den tidligere kulturminister fulgte op

en konkret prioritering lovforslaget indeholder derfor en ny fordelingsmodel som ikke længere er baseret på en fordeling efter

mekanisk fordelingsmodel min udtalelse under førstebehandlingen af

angår tipspuljerne til almennyttige formål viderefører lovforslaget den overordnede formålsfordeling således som den har været de seneste år lovforslaget indebærer at de to almennyttige tipspuljer samles og at midlerne fordeles mellem de ministerier

hvor midlerne fordeles i ressortministerierne ikke er muligt

til hver enkelt organisation på den baggrund er det korrekt

konkrete udmøntning af tipsmidlerne inden for de videreførte formål flere ministerier herunder udenrigsministeriet har tilkendegivet at de hovedtræk vil videreføre den hidtidige fordeling tilsvarende gælder

jo også derfor at det var en meget speciel første behandling

undertegnede var den eneste som råbte vagt i gevær jeg var den eneste som

påtalte at det her kunne have en økonomisk konsekvens i forhold til nogle organisationer

hvor de oplyste følgende nemlig at kulturministeren under førstebehandlingen sagde

være nogen forskel i de overordnede

for støttemodtagerne i forhold til den nye model vi nu fremlægger og som isobro så rigtigt påtalte over for os

være to hundrede og syv og halvfjerds organisationer som vil kunne risikere at få mærkbare økonomiske forringelser i forhold til

kunne komme frem på den her måde man kunne godt sige det sådan lidt poppet at enten

har man forsøgt at køre noget igennem folketinget sådan bagom kulisserne uden rigtigt at spørge nogen isobro

ikke høringspart i den her sag selv om

eller hvad ministeren er der en tredje vej som jeg slet ikke

ud fra nogle i min optik faktisk meget lødige overvejelser

eller om man skulle gå ind at lave en egentlig kvalitativ vurdering af

den tidligere regering mente at man skulle gå ind at lave en kvalitativ vurdering af projekterne

mig at jeg skal stå og forsvare den tidligere regerings lovforslag men det

faglig argumentation for at man skulle gå fra de objektive kriterier til

der bare er vigtigt at understrege

er at på de enkelte

været sådan at

ministertid og det er jeg enig med ministeren i hvis det er

også som folketing få en eller en form for

eller skal vi sige

nogle meget vågne organisationer som

det til indtægt som man får at vide fra ministeriet og fra ministerens side om at det her ikke vil have nogen økonomiske konsekvenser så det jeg synes

det vigtige er at ministeren også bruger det her til selvransagelse

at spørgsmålet også må være kan ministeren give den garanti

noget makværk men det er

polemisk og det ønsker jeg faktisk ikke

præcist til venstres ordfører at hvis der overhovedet

var det godt at vi fik en god og grundig udvalgsbehandling og at jeg selvfølgelig tog

intentionen og den indre logik i lovforslaget skulle vi selvfølgelig

ordførerne en grundig diskussion og alle var enige om at den måde som

trukket et lovforslag tilbage som den tidligere regering har formuleret

vk regeringen stadigvæk skal sidde i kontorerne

det er altså nu engang regeringen som er der og det er også regeringen som kan beslutte at fremsætte lovforslag eller lade være

forstår jeg godt teknikken bag

jeg rigtig glad for meget glad for men jeg synes også bare vi er nødt til

at få den tilfredsstillende garanti fra ministeren om

ministeriet så sådan noget her ikke kan forekomme igen og det er bare et

og dybest set understreger

udvalgsarbejde

endnu mere vågne kritiske høringsparter derude

at

fordelingen af almennyttige tipsmidler fremadrettet afgøres af blandt andet de enkelte ministeriers praksis holder det sig så efter ministerens mening inden for rammerne af det gældende forlig

denne del af spørgsmålet er jo hele forligsdiskussionen nu ser vi også i andre sammenhænge hvordan regeringen

fortolker forligsbrud og hvornår

jævnfør kulturministeriets høringsnotat af ottende marts to tusind og ti var det sådan at isobro skrev i sine bemærkninger at isobro forudsætter at den overordnede fordelingsnøgle og

fordelingsprincipper der er fastsat af tips og lottolovens § seks a det vil sige den procentvise fordeling ministerierne imellem videreføres i det omfang procentfordelingen følger lovteksten samt at de nugældende beregningsmodeller fortsætter

ministeriet og svaret var meget enkelt kulturministeriet bekræftede dette der er det så isobro

del har vi diskuteret og der er meget tilfreds med det ministeren har sagt men også forligsdelen synes jeg

essentiel her for

så er det altså for mig mejslet i granit hvis ikke man kan vide det

som opposition selvfølgelig nervøse

de organisationer det går ud over og de personer det går ud over er selvfølgelig også nervøse så derfor

enige om tolkningerne

glæde mig over at vi alle sammen var enige om at det her lovforslag skulle trækkes tilbage det der så står tilbage når vi nu har gjort det er om den model som vi

om den der mekaniske måde at fordele pengene på var hensigtsmæssig den diskussion

hvad vi kan gøre hvad vi skal gøre hvad målet

så lad os tage en en omfattende debat om

skrevet under på nogle aftaler som også rækker

langt ud i fremtiden og det gør at hvis man lige pludselig er usikker på om man kan gøre det

jeg også tror ministeren er er klar til

det vil sige at vi taler om nogle meget meget små justeringer

lidt højstemte og lidt dramatiske formuleringer om at verden er ved at

det have en meget større økonomisk betydning for deres medlemsorganisationer

for de skulle først høre om den men da de så begyndte at høre om det

også dem der talte højest fordi det var

betød noget for dem ikke mindst usikkerheden betød rigtig meget for dem så selv om ministeren måske

set i lyset af at solen skinner og

vælger jeg at tolke ministerens svar sådan at

og at vi ikke mindst respekterer de forlig

morgen torsdag klokken ti jeg henviser til den dagsorden der fremgår